sager vil fremgå af folketingstidende

betragter jeg tingets samtykke som givet

er åbnet og den første ordfører i rækken er fru birgitte vind

tak for ordet lovforslaget som vi behandler her i dag er jo en genfremsættelse af det tidligere fremsatte l

februar to tusind og nitten det bortfaldt

den femte juni lovforslaget fremsættes som led i udmøntning af satspuljeaftalen på sundhedsområdet

og nitten til to og tyve mellem den daværende regering socialdemokratiet dansk folkeparti alternativet det radikale venstre og socialistisk folkeparti i to tusind og atten udkom rapporten undersøgelse af mulighederne for at forkorte behandlingsgarantien for personer med et stofmisbrug og undersøgelsen viste at der er stor forskel mellem kommunernes tolkning af de eksisterende regler for behandlingsgarantien herunder særlig fra det tidspunkt hvor en borger anmoder om hjælp og til behandling iværksættes det er den problematik som dette lovforslag blandt andet forsøger at rette op på i lovforslagets første del sikres klare regler for social behandling af stofmisbrug det bliver simpelt hen meget mere klart hvad der skal ske fra en borger anmoder om behandling

til behandling skal være iværksat senest fjorten dage efter på dette lovforslag skal kommunalbestyrelsen blandt andet træffe afgørelse om social behandling på baggrund af en helhedsorienteret afdækning af personens problemer og behov kommunerne skal altså foretage en vurdering af om borgeren har behov for anden hjælp og støtte efter serviceloven for eksempel hvordan borgerens forbrug af stoffer og alkohol

hvordan det fysiske og psykiske helbred er arbejde studie eller andet som vi skal tage hensyn til det er alt sammen forhold

for at få afdækket og for at sammensætte den bedste behandlingsplan for med dette lovforslag indføres der nemlig også en pligt for kommunalbestyrelsen til at sørge for at behandlingstilbuddet udarbejder en behandlingsplan

en behandlingsplan

og jeg ser for mig at behandlingsstedet og borgeren har en løbende kontakt om justering af indsatsen mange personer der modtager behandling efter §

har ud over misbruget ofte andre komplekse sociale problemstillinger og det kræver selvsagt en

her giver vi kommunerne mulighed for at anvende det der hedder et gavekort med henblik på at fastholde personen i behandling det kan lyde kontroversielt men det er en god ordning

man har haft med et metodeprogram på stofmisbrugsområdet i regi af stofmisbrugspakken i to tusind og tolv og sammen med andre behandlingsmetoder giver det rigtig gode resultater halvtreds procent af de deltagende børn og unge er stoffrie efter ni måneder og efter behandlingen er slut er der et rigtig godt resultat i andre tilfælde og ved andre behandlingsmetoder er det alene syv og tredive procent så set fra min stol er det en ualmindelig god idé at investere i et ungt menneske ved at tilbyde det et gavekort men det er som sagt op til kommunerne

for at metoden med gavekort skal

det selvfølgelig også nødvendigt at vi sikrer at gavekortets værdi ikke fradrages i forsørgelsesydelse eller andre indkomstafhængige offentlige ydelser ligesom det foreslås at gavekortets beløb

dette lovforslag sikrer vi også de elementer

ministeren i særlige tilfælde kan fastsætte regler for behandling af børn og unge under atten år ligesom ministeren efterhånden som der kommer yderligere erfaringer med gavekortet

rigtig glade for at dette lovforslag også endelig indeholder en redaktionel ændring

ordet stofmisbruger det ændres til

det kan ses som en redaktionel ændring men det sender samtidig for mig at se et rigtig vigtigt signal om at vi ikke ønsker

mennesker med stofmisbrug i socialdemokratiet ser vi det samlede lovforslag som en styrkelse

arbejde med at tilbyde behandling til personer med stofmisbrug ikke mindst unge stofmisbrugere sammenlagt

lovforslaget være en styrkelse af kommunernes mulighed for at arbejde med behandling af mennesker med stofmisbrug og socialdemokratiet støtter lovforslaget

forhistorien til det her lovforslag handler jo

nogle kommuner fortolkede det sådan at behandlingsgarantien på fjorten dage

var opfyldt hvis man havde haft en samtale

den var opfyldt hvis man havde afgjort det men ikke iværksat behandlingen og andre altså mente at behandlingen skulle iværksættes inden for fjorten dage jeg bemærkede bare at ordføreren brugte ordene

behandling der træder i kraft kan gå i gang dagen efter men det kan være forskellige former for behandling så

vi i venstre er rigtig glade for at vi nu får får vedtaget her i folketinget det er et lovforslag som faktisk blev fremsat

nu tidligere i den

faktisk bliver svigtet af systemet faktisk antager sundhedsstyrelsen at omkring fireogfirstusind danskere har et højrisikoforbrug af stoffer

og den hjælp håber jeg at vi nu kommer til at gøre bedre rundtomkring med det her lovforslag for med lovforslaget

gennemfører en mere hurtig og effektiv og mere helhedsorienteret

vist sig behov for at tingene også skal være mere gennemsigtige

at mange kommuner faktisk tolker de her regler altså de eksisterende regler meget forskelligt det glæder mig derfor at vi med dagens lovforslag lægger op til en oprydning kan man kalde det og gør reglerne meget mere klare så kravene til den på kommunale behandlingsindsats bliver tydeliggjort

således at kommunalbestyrelserne skal sørge for at behandlingstilbuddet udarbejdes

laves en behandlingsplan der skal sikre en systematisk

selve behandlingsforløbet og samtidig

skal der træffes afgørelse om behandling på baggrund af omfanget af den enkelte borgers behov

gode eksempler og de effektive behandlingsmetoder og på den her måde

borgere til at få en højere kvalitet i den måde man

til rigtig mange gode ting og det er som sagt med til at styrke behandlingsgarantien for stofbrugerne

jeg har også lovet at hilse fra

behandlingsgaranti for social behandling af stofmisbrug ved at sikre klare regler for social behandling af stofmisbrug efter § en hundrede og en om social service

at borgerens problemer udfordringer og behov skal afdækkes der sikres den rette misbrugsbehandling og eventuel anden hjælp og støtte som borgeren måtte have behov for samt at der skal udarbejdes en behandlingsplan det foreslås også at sikre at kommunerne får en hjemmel til at kunne anvende gavekort i forbindelse med behandlingen af personer med stofmisbrug eller stofafhængighed herunder også børn og unge under atten år

behandlingseffekten rapporten som også er nævnt tidligere og som hedder undersøgelse af mulighederne for at forkorte behandlingsgarantien for personer med stofmisbrug fra oktober to tusind og atten viser at der

særlig i forhold til den sociale behandling af stofmisbrug er forskel på kommunernes tolkning af de eksisterende regler for behandlingsgarantien det er noget jeg kender

som handicapordfører i forhold til hvordan kommunerne somme tider tolker reglerne

anmoder om behandling til behandlingen skal være iværksat

senest fjorten dage efter jeg synes også det var et meget relevant

visitation til behandling som kan have konsekvenser for den hjælp og støtte som borgere med et stofmisbrug modtager hvilket er uhensigtsmæssigt for borgernes retsstilling og for tilrettelæggelsen af den lokale behandlingsindsats og vi mener

været alt for mange eksempler på at mennesker der er afhængige

på grund af afhængigheden der er behov for en styrket indsats på det her område det her er selvfølgelig et lille skridt i den rigtige retning men jeg har også et spørgsmål til ministeren

at der i bemærkningerne står socialpædagogisk eller terapeutisk indsats og

forudsætter en socialpædagogisk eller psykologisk funderet indsats

ser frem til udvalgsbehandlingen

radikale venstre også forslaget lovforslaget er jo en del af en

det vigtige i forslaget er

behandling inden for fjorten dage der er en anden del af lovforslaget som er en hjemmel til at bruge gavekort som led i behandlingen der er gode erfaringer med det redskab så i lighed med de tidligere ordførere

stofmisbrug har været ret forskellig

mener vi at vi som fællesskab har en forpligtelse til at hjælpe folk ud af misbrug og sørge for at der er hurtig hjælp til det især når de selv er indstillet på at de skal ud af deres stofmisbrug et vigtigt formål er at borgerne føler motivation og ejerskab i forhold til behandlingen vi deltager gerne og vil

hvordan man kan styrke de her behandlingstilbud men det her er et godt skridt på vejen og derfor

en forhistorie i hvert fald til dele af det her

op for os herinde på christiansborg at der var en meget uens behandling af

mennesker med stofmisbrug når de henvendte sig til kommunen og

så kunne man fra kommunens side slå op i loven og sige at der var en behandlingsgaranti på fjorten dage

nogle kommuner fortolkede den behandlingsgaranti på fjorten dage sådan

borgeren til et møde i løbet af fjorten dage nogle kommuner forstod det sådan at så længe der var truffet en form for afgørelse inden for fjorten dage om hvad behandlingen skulle være

så var der nogle som mente at behandlingsgarantien først var opfyldt når man rent faktisk

for eksempel en plads på en døgninstitution hvis det var det man havde behov for eller en plads

i et ambulant rådgivningstilbud eller andet

været undersøgelser hos kl

har været sammenbrud og der har været alt mulig

det er virkelig noget

og det skal det her lovforslag så følge op på

at sikre at man inden for fjorten dage

har et stofmisbrug kan få truffet en afgørelse om hvad for en behandling man skal have det betyder jo og det er positivt at alle de kommuner der troede at man kunne nøjes

bliver sat på plads men det betyder ikke

hamrende vigtigt for at en behandling for stofmisbrug virker at den bliver iværksat

er der små lommer af motivation

det her lovforslag betyder jo at alle de kommuner som

kan fortsætte som om ingenting var hændt og det synes vi altså ikke er godt nok i enhedslisten derfor vil vi gerne invitere de partier der skulle være enige med os i det til at få lavet et ændringsforslag

indebærer at behandlingen skal

plads på et ambulant rådgivningstilbud eller at man skal have den mentor man skal tildeles eller at man skal have plads på daginstitutionen eller hvad der ellers skal til inden for fjorten dage det er

ikke godt nok at man bare har truffet en afgørelse inden for fjorten dage så det vil vi gå i gang med at arbejde med de andre dele

vi synes også at det er dejligt at kommunerne får mulighed for at arbejde med de her motiverende gavekort fordi de har vist sig at

bedre i processen og vi håber at

og til behandlingen skal være iværksat

for mig betyder det jo at der er sat gang i en behandling senest fjorten dage efter er det ikke korrekt at det står i selve lovforslaget

en opgave her her under selve udvalgsbehandlingen i at få det præciseret

endnu bedre men jeg må i hvert fald sige at da jeg læste lovteksten blev jeg betrygget men vi vi kan jo

det var også derfor jeg stillede spørgsmålet til socialdemokraternes ordfører tidligere som jo

bekræftede min forståelse af teksten her fra talerstolen og det gjorde mig blot igen lidt mere bekymret men lad os endelig læse det hele sammen

inden vi går i gang med et ændringsforslag i forhold til at få præciseret det her hvis der er nogle uhensigtsmæssigheder

et år eller to havde jeg nær sagt før man kan komme i

jeg har desværre set alt for mange og også unge mennesker som ikke har fået den hjælp de havde behov for og som er afgået ved døden og jeg mener da helt sikkert at hvis vi her fra folketingets

at kigge på det men inden vi går i gang med ændringsforslag og andet

at jeg tager fejl i læsningen af

bemærkningerne indtil videre har socialdemokraternes ordfører bekræftet at jeg ikke tager fejl ikke desto mindre er der altså stadig væk en uklarhed deri og det er derfor jeg siger lad os i i det mindste arbejde

præciserende bemærkninger eller opklarende spørgsmål hvis det ikke skal være et ændringsforslag

vi ved jo godt at når vi laver lovgivning herinde fra christiansborg

det ikke altid at den virker efter hensigten så det er jo vigtigt at vi fra christiansborg får lavet nogle klare retningslinjer i forhold til hvordan

det her med iværksættelse af behandling for

der står jo netop lovforslagets formål er at sikre klarere regler for social behandling af stofmisbrug herunder hvilke krav der stilles fra en borger anmoder om behandling og til behandlingen skal være iværksat senest fjorten dage efter det læser jeg i hvert fald som at behandlingen skal være iværksat senest fjorten dage efter så derfor

jeg hørte hvad ordføreren svarede

tager

at personer med stofmisbrug kan komme i behandling inden for fjorten dage efter de har anmodet om at komme i behandling netop for den her gruppe

så vigtigt at behandlingen iværksættes når man er motiveret for det og det må jo antages

gerne at ville i behandling og så er det jo vigtigt at gribe dem og at der ikke går for

lang tid før den bliver iværksat i lovforslaget er der også indarbejdet at der ved behandlingens start

behandlingsplaner er jo med til at understøtte borgernes motivation og ejerskab til behandlingen som jo også er ret vigtig for den her målgruppe

hensigten helliger midlet kunne jeg næsten fristes til at sige for

er der også indarbejdet muligheden for at give et skattefrit gavekort det har nemlig vist sig som et effektivt redskab til at fastholde borgere i behandling og mindske frafaldet det er dog vigtigt for mig at sige at for os er det vigtigt at der følges op på om de så bliver i behandlingen og ikke kun kommer en enkelt gang for det skal jo gerne have en effekt på den lange bane det konservative folkeparti kan støtte

kan fastholde mennesker i et uværdigt og nedværdigende liv det sker i mange samfundslag men ikke mindst i bunden af samfundet hvor stofmisbrug

blandt andet blandt hjemløse den fysiske og psykiske afhængighed af hårde

menneskes egen motivation helt afgørende i forhold til at komme ud af

at komme ud af sit misbrug det kan være at vedkommende har fået en kæreste

som er ved at blive så fatale at nu skal det være

motiveret et menneske med misbrug

få mens motivationen er til stede

så forsvinder motivationen muligvis og man kommer tilbage til sine gamle venner og netværk

og vi

og hvis tilfældet er som fru pernille skipper siger at ikke er præciseret tydeligt nok

for at gentage hvad andre har sagt

lidt fat i det her med de motiverende gavekort som kommunerne nu får mulighed for at bruge i behandlingen af stofmisbrugere

hvis folk ikke har bemærket det er

som rammer mennesker men men er

andet fordi de ikke har den rette motivation i livet derfor kan man hjælpe dem med at få en motivation og man kan lave kognitive samtaler der fører til motivation og man kan give gavekort for at skabe motivation

så det med at man er offer for samfundet og derfor er endt på samfundets bund som misbruger

af et nyt paradigme som handler om at vi skal sikre at de mennesker har en motivation for

man nu ikke længere betragter alle samfundets svageste

som ofre for omstændigheder i livet de

man nu anerkender at det der skal til for

er at der skabes en motivation i folk til at få

dokumentere hvor det var at vi i hvert fald i sf har sagt at stofmisbrug skulle være en sygdom

tværtimod mener jeg at det er en lang tradition i venstrefløjen

vi skal understøtte men det er også rigtigt at vi mener at der er vilkår i vores samfund som fastholder mennesker i et liv som de ikke ønsker det er også rigtigt

jeg godt tænke mig at høre hvor herre ole birk

folk som har den samme politik som hende og som identificerer sig med hende socialrådgivermiljøet i

firserne var jo domineret af den tankegang at man ikke skulle sige til folk at de selv skulle gøre en indsats men netop skulle få

men som var samfundets skyld og at de i stedet skulle gå ind og

forholdet mellem individ og samfund er

en lang ideologisk diskussion men er det ikke også korrekt at der kan være vilkår i menneskers liv

samfundsmæssige vilkår som fastholder mennesker i en position hvor de ikke kan træffe valg

er vokset op under omstændigheder som har gjort det meget sværere for dem at træffe nogle sunde og fornuftige valg senere i livet og i nogle tilfælde må man sige også næsten er umuligt og derfor kan de ikke bringes til at træffe bedre valg i deres liv andet end hvis vi andre hjælper dem

mere end som et produkt af nogle valg man foretager og et produkt af de motivationer man har i sit liv men det der nu er tilfældet er jo at selv fru pernille skipper fra enhedslisten som er den

man kan trods alt ikke kurere blindtarmsbetændelse eller

og at bliver spurgt til hvor det mon kommer fra

halvfjerdserne og for at svare på mit spørgsmål

det er to tusind og nitten i dag når vi arbejder med socialpolitik hvilket vi gør rigtig meget

ikke definerer sig helt lige så meget som venstrefløj

og nogle gange bliver de mødt med nogle omstændigheder der er hårde og dem skal vi hjælpe dem med at komme forbi men de har en indre motivation vi har lige

talt om alle sammen hvor vigtigt motivation er

hvor man tidligere sagde at alle dårligdomme i samfundet skyldes samfundets strukturer

gået ind på den bane som hanne reintoft i sin tid advarede mod

det var en borgerlig opfattelse af sociale problemer at sige til folk at de selv skulle gøre en indsats for at komme

noget af det der bliver sagt så jeg bliver nødt til lige at kommentere på noget af det

noget af det som ordføreren er inde på er det her med

om ordføreren er klar over at en del af de unge som

kommer ud i misbrug hashmisbrug

og så videre og faktisk bruger det lidt som

hvem det var så er der mange børn og unge som er opvokset med

vilkår i forhold til at få et godt liv senere hen end andre børn og unge

er jo at man har nogle psykiske eller mentale udfordringer

det ændrer dog ikke på at selv om man har de udfordringer som også fru brigitte

taler om

medmindre man selv gør en indsats for det og selv vil det det er jo derfor vi nu taler om at vi skal bruge motiverende gavekort

autisme ocd

vokser op i helt almindelige

ordføreren siger at de er vokset op under ulige vilkår jamen vi taler

eller har lignende diagnoser det har jeg aldrig nogen sinde sagt

og vi kan byde velkommen til social

det gælder ikke mindst unge som kommer ud ad en skæv vej på grund af

at partierne bag satspuljeaftalen for to tusind og nitten indgik aftale om at styrke behandlingsgarantien og det er jo den aftale vi udmønter med lovforslaget her

overordnet at sige at

alle problemer

mennesker i stofmisbrug her jeg vil rigtig gerne kvittere for at så mange af folketingets partier her er optaget af hvordan vi kan gøre det bedre og

bredere end hvad det her lovforslag handler om det gør mig rigtig optimistisk i forhold til det arbejde der ligger foran os og jeg hilser også altid

stofmisbrugsbehandling skadesreduktion og så videre

er spændende at lytte til men jeg vil undlade at gå ind i det

lidt uden for omfanget af lovforslaget her det

forskel blandt kommunerne i tolkningen af den eksisterende behandlingsgaranti det er fuldstændig afgørende og det har flere ordførere jo også sagt for effekten af behandlingen at mennesker med et stofmisbrug får hjælp og at de får den hurtigt når de er motiverede

undersøgelsen var at se på om behandlingsgarantien på de fjorten dage der allerede gælder i dag er god nok i undersøgelsen peger interessenterne på

vil have stor betydning for mennesker med et stofmisbrug

er behov for at styrke de gældende regler det er baggrunden for

tydeliggøre de krav som stilles fra man anmoder om hjælp

omega altså fastholdelse hvis vi skal hjælpe unge ud af misbrug jeg ser meget frem

kan da lige knytte et par enkelte ord til noget af det der har været oppe allerede her er sikker på at vi også får lejlighed til at komme det nærmere i udvalgsbehandlingen dansk

behandling og virkeligheden er som

i høringsnotatet men jeg svarer også gerne gerne på det

at det er en reel beskrivelse af det der er den faktiske behandling i dag efter gældende ret er der ikke et krav om at det skal være psykologbehandling der i stofmisbrugsbehandlingen fordi den konkrete stofmisbrugsbehandling skal tilrettelægges efter den enkelte borgers behov og derfor er det

i forhold til både gældende ret og den faktiske behandling derude at man skriver terapeutisk det skal ikke ses

vil jeg sige at behandlingen skal være iværksat inden fjorten dage det står

vil være godt at få fuldstændig klarlagt under udvalgsbehandlingen så lad os få det præciseret så det kan stå

det her skulle jo netop være et forslag en

tydeligere hvad det er for en pligt kommunerne har

er en del af den samlede behandlingsmetode derfor var det en spændende ideologisk diskussion

mange tak for den dybe interesse

funderet indsats i et helhedsorienteret forløb

ændrer det til socialpædagogisk eller terapeutisk

eller også skrive terapeutiskpsykologisk

stillet et spørgsmål om det i udvalgsarbejdet og så kan vi få klarlagt

er nogen af os der har en interesse i at der her skal være en uklarhed

at man har overholdt behandlingsgarantien hvis man har indkaldt en til en samtale eller tænker ministeren at det skal være sådan at der selvfølgelig er iværksat en behandling i form af et tilbud

henviste også til til der i lovbemærkningerne hvor det står

afsnittet om gældende ret og den foreslåede ordning men lad os få det præciseret i udvalgsbehandlingen for det det her skal være et lovforslag der sikrer større klarhed

uklarheder vi kan være med til at mane i jorden så lad os gøre det i udvalgsbehandlingen det er en åben dør at løbe ind hos mig

hvornår er en behandling

minister og laver en definition af det for det skal selvfølgelig defineres på en måde så man ikke kan være i tvivl om det så lad os gøre det i udvalgsbehandlingen i

opmærksomme på det at ankestyrelsen som noget nyt er begyndt at føre statistik over klagesager og omgørelsesprocenter så vi kommer også til

hvordan man så faktisk forstår de regler der er det vil jeg i hvert fald følge meget tæt

vi kommer til at forholde os til jeg vil i hvert fald fortsat være dybt optaget jeg tror ikke vi har løst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

til l ottende lovforslaget vi behandler her i dag er en genfremsættelse af l to hundrede og ni og tyve fra den fireogtyvende april to tusind og nitten fremsat af den daværende regering

bortfaldt grundet folketingsvalget det her lovforslag udmønter tre regelforenklingsforslag som er et led i moderniserings og effektiviseringsprogrammet fra kommunernes økonomiaftale tilbage i to tusind og sytten det er med andre ord et lovforslag som har til formål at mindske en del af det bureaukrati som desværre for det må vi erkende har overtaget store dele af den offentlige sektor også på børne og socialområdet

tvivl om for mig at der mangler tid

ressourcer og jeg forstår godt den bekymring der er for om der overhovedet bliver råd til velfærd i fremtiden og selvfølgelig skaber det utryghed der er heller ingen tvivl om at der skal mange mange greb til for at sikre at vi også fremover har det velfærdssamfund som vi har brug for

der skal frigøres tid så

ingen tvivl om at vi ude i kommunerne har en række meget meget dygtige mennesker der arbejder

have lov til at udføre deres opgaver uden nødvendige regler det er noget af det vi forsøger at løse med dette lovforslag for det første indebærer lovforslaget en afskaffelse af forudgående børnesamtale ved økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren i dag skal der ifølge serviceloven afholdes en børnesamtale med barnet eller den unge inden man kan yde økonomisk støtte til forældrene ved at fjerne dette krav undgår vi at barnet eller den unge bliver inddraget i sager der vedrører forældremyndighedsøkonomi og det ved vi vil være til gavn for barnet vi ved at børn der oplever at skulle

en unødvendig byrde kan altså blive taget fra barnet og den unge med dette lovforslag og så mindsker vi også sagsbehandlingstiden for det andet indebærer lovforslaget en afskaffelse af særhandleplaner for henholdsvis kriminalitetstruede unge

i serviceloven allerede er mulighed for at arbejde med helhedsorienteret handleplaner altså handleplaner der tager afsæt i barnet den unge og familiens situation og som kan komme hele vejen rundt om barnets problemer ved at afskaffe særhandleplanerne

mindsker vi den administrative byrde og indsatsen forenkles men det vigtigste er vel egentlig også hvordan barnet

kun at skulle forholde sig til en handleplan må i sandhed da være en lettelse for de unge mennesker og deres forældre endelig indebærer dette lovforslag også en ændring af serviceloven der betyder at revisionen af handleplanen går fra at være en afgørelse til at

gå fra at være en afgørelse til en procesledende beslutning er jo fuldstændig i tråd med at en revision af en handleplan eller dele af en

handleplan skal ske i et samarbejde med forældrene og den unge parterne vil selvfølgelig fortsat kunne klage over selve foranstaltningen i handleplanen jeg synes at vi alt i alt står her med et lovforslag som på alle måder er et skridt på den rigtige vej til at mindske bureaukrati og som giver kommunerne mulighed for at udarbejde en handleplan som en del af en proces hvor barnet den unge og forældrene løbende er inddraget og hvor kompleksiteten for borgerne mindskes væsentligt og som sagt

for det offentlige så socialdemokratiet støtter selvfølgelig fuldstændig op

desværre ikke blev vedtaget inden folketingsvalget og derfor

igennem her i folketingssalen og ja som en tidligere ordfører også

sagsbehandlingen på børne og ungeområdet efter serviceloven i det hele taget

her lovforslag er med til

vi også her fra christiansborg skal huske på at give plads og for den sags skyld også at have tillid til

der er mange steder hvor der er unødvendigt bureaukrati

skyld også unødvendig kontrol og derfor er det her lovforslag nu med til at fjerne noget af det og det giver helt god mening jeg holde en lang ordførertale og ikke gentage det der lige er blevet sagt

her fra talerstolen sige at jeg er rigtig glad for

generelt tager rigtig positivt imod lovforslaget i de høringssvar som de har sendt ind

selvfølgelig lovforslaget her og igen har jeg lovet at hilse fra nye borgerlige og sige at de også bakker op

man foreslår at ophæve den nuværende bestemmelse om at der skal afholdes en forudgående børnesamtale ved afgørelser om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren

sagen har et klart afgrænset

der lægges endvidere op til at arbejdet med to særhandleplaner for henholdsvis kriminalitetstruede unge og unge med et behandlingskrævende stofmisbrug i stedet indarbejdes i den almindelige handleplan efter servicelovens §

og det giver også god mening med kun én handleplan afslutningsvis lægges der op til at revision af en handleplan fremover skal ske som en beslutning og ikke træffes ved en afgørelse og beslutningen herom vil fremover være at anse som en procesledet beslutning

de vil fjerne unødvendige krav til sagsbehandlingen uden at borgernes retssikkerhed

det er i hvert fald det der står i lovforslaget

sidste punkt har der altså været noget bekymring omkring det der vedrører afgørelse om revision af handleplanen handleplanen er jo et vigtigt koordinationsredskab og opfølgning på handleplanen skal jo blandt andet sikre at såvel de overordnede som de konkrete mål løbende

formålet tilsiger når en myndighed skal afgøre en sag har sagens parter ret til at komme med bemærkninger forinden afgørelsen træffes manglende partshøring kan jo føre til at der træffes en forkert afgørelse fordi grundlaget for afgørelsen er forkert eller utilstrækkeligt jeg kan godt følge det uhensigtsmæssige i at en afgørelse om revision af handleplanen kan påklages særskilt sideløbende i det tilfælde hvor der også sker en ændring af iværksatte foranstaltninger men hvad så med den situation hvor der ikke sker en samtidig ændring af foranstaltninger kunne man ikke forestille sig at der netop i den situation skal træffes en afgørelse som kan påklages ankestyrelsen derfor vil jeg godt høre ministeren

de bekymringer der har været vedrørende dette og eventuelt overveje dfs forslag vi ser frem til udvalgsbehandlingen og også til ministerens besvarelse

og for administrationen i kommunerne at fjerne særplaner om stoffer og kriminalitet til fordel for helhedshandleplaner er oplagt godt

vi kommer til at skåne nogle børn for en påtvungen og unødvendig samtale er også godt lovforslaget er født i kommunernes virkelighed og ført ind til os af kl jeg værdsætter altid når vi kan gå den vej rundt og vi kan få virkelighedstestet vores lovgivning af kommunerne få respons og så må vi jo så også tage vores ansvar på os og

så mange proceskrav ind at man kan blive lidt i tvivl om om det reelt også sikrer

ikke nødvendigvis ved oceaner af proceskrav børnesamtalen er for eksempel vigtig for at inddrage barnets perspektiv jeg synes man skal have mange flere gode børnesamtaler end det er tilfældet i dag men det er ikke bare det at holde en børnesamtale på lovbestemte tidspunkter der gør at et barn føler sig hørt og inddraget det skal være som et naturligt led i sagsbehandlingen og ikke bare fordi man skal opfylde nogle krav for eksempel er det ikke særlig relevant med en børnesamtale i forhold til at afgøre om der skal gives økonomisk støtte til en forælder på samme måde med handleplaner det vigtigste er ikke bare at den bliver lavet men at det er en god og en helhedsorienteret handleplan som også reelt skaber

forbedringer i barnets liv det handler om den rette balance mellem bureaukrati der sikrer retssikkerhed og at der skal være en mening med reglerne jeg synes at man med det her lovforslag har ramt nogle af de punkter som vi i hvert fald godt kan se vil være med til at afbureaukratisere på en måde

ordfører i rækken er

brigitte klintskov jerkel fra det konservative folkeparti velkommen til

eller få den støtte der påtænkes iværksat

særhandleplaner for kriminalitetstruede unge

i den almindelige handleplan efter servicelovens §

dokumentationskrav på børne og ungeområdet de tidligere

i alternativet

og dermed skabe meget mere plads til kerneopgaver og en større grad af tillid til de enkelte medarbejderes evne til at tage de rette beslutninger

positive eksempelvis skriver dansk socialrådgiverforening

og forældres retssikkerhed eller deres mulighed for at få den rette støtte til udvikling

så det bliver et ja her fra alternativet

ole birk olesen fra liberal alliance

og dermed kan ministeren

snakke udenlandsk her på talerstolen det beklager jeg formand mange tak for modtagelsen af lovforslaget her jeg er meget enig med dem der har understreget at

må den altså ikke kværne så meget at vi ender med at

nogle af vores allermest udsatte borgeres problemer

er forenklinger som kommunerne har ønsket sig samtidig med at de ikke forringer borgernes retssikkerhed og lad mig da bare for egen

jeg håber vi kan blive ved med at gå ned ad den vej og at vi når vi laver ny lovgivning kan lade være med at

gøre tingene mere detailregulerede end

på børne og ungeområdet hvor det ikke er nødvendigt for at oplyse sagen og

den støtte der vil skulle iværksættes jeg behøver ikke at gå

og socialpædagogerne i forhold til til den her diskussion om at fastholde

en afgørelse eller procesledende foranstaltning har jo allerede

til at vi har tydeliggjort i bemærkningerne at retssikkerheden bevares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

to tusind og nitten klokken ti jeg henviser til den dagsorden der vil fremgå af folketingets hjemmeside